kristian pihl lorentzen kim christiansen villum christensen og mike legarth forespørgsel

christian friis bach annette vilhelmsen finn sørensen villum christensen

uddannelses og forskningsudvalget har afgivet

beretning nummer to beretningen vil fremgå af

modtaget indstilling om at første stedfortræder for

tredive af karina adsbøl karen ellemann julie skovsby zenia stampe sanne rubinke per clausen thyra frank og mai mercado

om de stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig her

patentdomstolen som jeg synes det er værd at nævne idet vi i dansk folkeparti jo klart anbefaler

tvivl om hvordan den vil fungere i praksis

som skal fastsætte proceduren

domstol og ikke nok med det man har også en eu domstol som har forrang det betyder ikke at eu domstolen som sådan kan gå ind og blande sig men det betyder

en patentdomstol hvor man har eksperter på patentområdet skulle være

så kan man altså spørge eu domstolen

for mig at se overhovedet ikke nogen mening slet ikke med en eu domstol som i forvejen er meget politiserende

domstolen så et svar

de små og mellemstore virksomheder

så ligger gennemsnittet på det her enhedspatentgebyr

otte og tyve eu lande

det er klart for patentgebyret bliver mindre

mellemstor virksomhed som måske i dag søger patent i et to tre eller fire lande stiger gebyret altså ved et enhedspatent sådan som jeg har forstået det det kan ministeren jo så be eller afkræfte

at den økonomiske gevinst man hele tiden

enhedspatentet er der for de store virksomheder altså dem der søger mange steder

omkring femogtredstusind europæiske patenter

europæiske patenter bliver altså

der godt nok mange virksomheder der skal holde øje med hvad der der kommer til at foregå jeg siger ikke at man for enhver pris skal bryde et patent for det skal man ikke men det betyder altså at der er rigtig meget der skal holdes øje med og det betyder også

af nye ideer og så videre

ikke i tvivl om at vi vil anbefale et nej vi synes det er vigtigt at finde ud hvordan den her eu

og så kan man eventuelt

vi arbejdspladser det samme sagde man ved euroafstemningen vi mister alt vi går

når jeg så i min ordførertale fortalte lidt om det gebyr

søgt patent i to tre eller fire lande

altså ikke mening at fortælle at det vil give flere arbejdspladser i små og mellemstore virksomheder så

ligeglad med hvis det var sådan at de fik deres vilje i den her sammenhæng

patentet

fru mette reissmann var inde på før står et samlet dansk erhvervsliv fagbevægelse og erhvervslivets organisationer og trygler om et ja til den her

overlegenhed

i kraft sådan er det jo så sker håndhævelsen af patentet normalt ved at en patenthaver anlægger en

og skal anlægge sag i hvert af de syv og tyve lande

et sted og ikke i syv og tyve lande

og eu domstolen har mig bekendt ikke noget

jeg synes altid man skal have en chance nummer

der er ikke nogen herinde der kan fortælle hundrede procent hvordan den eu patentdomstol kommer til at virke det er jo også sådan

overvejer at gøre ligesom i tyskland nemlig at hvis der er en virksomhed der anklager en anden virksomhed for en krænkelse

vi stoppe produktionen og hvis man er en

få en domstol også med en afdeling i danmark og den sidste

en lille virksomhed med otte og tyve patenter alle tre

var vi velkomne til at sende dem på besøg de tre steder de ville hellere end gerne fortælle politikerne

som arbejdsplads og som virksomhed

i holland at hvis der ikke blev stemt ja

organisationer der blev nævnt tidligere er de samme organisationer som i øvrigt sagde at vi skulle sige ja til euroen der er ikke nogen forskel der er overhovedet ingen forskel og det ændrede altså sådan set ikke på dansk folkepartis holdning

til euroen vi anbefalede stadig væk at

taber konkurrenceevne så vi ikke mister arbejdspladser det er man ligeglad med i

som overhovedet muligt man spørger ikke borgerne for det har man ikke lyst til for så havde vi haft nogle afstemninger om

skal have en afstemning om patentdomstolen først og fremmest

suverænitet alene det synes jeg principielt er nok til at man skal spørge danskerne men det er de samme organisationer som

vi skulle sige ja til euroen og da man spurgte danskerne sagde de nej

i usa og så skal man også føre en masse retssager

eu patentdomstolen er jo ikke den endegyldige løsning og jeg kan i hvert fald ikke herfra

og de små og mellemstore virksomheder i danmark som skal køre parallelle retssager hvis nogen krænker

i en lang lang række lande i stedet for

man som parti selvfølgelig har har lov til at have

helt grundlæggende handler om noget lavpraktisk men noget der er

i alle mulige andre lande fordi der er nogle der føler sig krænket det betyder jo så at

det kan blive i alle mulige andre lande så det betyder jo netop at nogle af de små it virksomheder vil få det svært er det ikke en af begrundelserne

der må man jo også bare sige at når der er nogle lande

hoppe med på vognen fra dag et det mangler jeg egentlig at høre en god begrundelse for

trygt for den danske befolkning og for de små og mellemstore virksomheder at man kan sige okay

og spanien står udenfor er

sproglige krav som ikke blev opfyldt

se hvordan tingene fungerer og vi har jo alle muligheder for senere at koble os på ligesom vi i øvrigt har

euroen hvis man nu havde sagt ja til euroen for

det kostet danskerne tre hundrede og otte og halvtreds milliard

jeg ved ikke hvad det kommer til at koste med patentdomstolen men jeg synes da

mest fornuftigt at se tiden an og se hvordan

til at fungere og så kan man jo altid senere tilslutte sig hvis det er en god

det her forbud imidlertid blevet blødt op og siden da har det europæiske patentkontor udstedt flere tusinde europæiske patenter på liv og på planter som det er lige nu er det faktisk kun en tiendedel af de europæiske patenter der godkendes

patentkontor men med enhedspatentet som vi får hvis vi siger ja

vil alle udstedte europæiske patenter gælde med det samme i alle tilsluttede lande

i hvilke patenter der vil blive gyldige i danmark i fremtiden så ikke bare opfindelser men opdagelser af naturen bliver patenteret i sommer

monsanto eksempelvis patent på en bestemt type broccoli den her bestemte type broccoli var ellers naturligt fremavlet men det europæiske patent gør broccolien til monsantos opfindelse i to tusind og ti

blåstemplet et patent på en bestemt gensekvens hvilket i praksis giver dem patent på

i bugspytkirtlen meget lig myriad genetics fra usa som fik patent på en anden genbehandling med meget grelle konsekvenser for almindelige amerikanere til følge på lignende vis er der i det seneste år blevet udstedt patenter på menneskelige ægceller på menneskelige sædceller på peberfrugter på meloner og på software

frygter vi i enhedslisten at et ja vil betyde at grænsen for hvad der må patenteres i samfundet rykker sig yderligere ligegyldigt hvad vi i den danske offentlighed eller her i folketinget

de danske domstole måtte synes det vil være i de enkelte store selskabers interesse men gå ud over hensynet til vores fælles

med men det argument holder altså ikke

kigger man på opgørelserne over hvem der faktisk udtager flest europæiske patenter så viser de at det er de helt store multinationale selskaber ofte faktisk japanske og amerikanske firmaer der udtager flest europæiske patenter det er dermed først og fremmest dem der har en interesse

europæiske patentering de små virksomheder kan derimod blive taberne det er under en procent af de danske virksomheder som i dag har udtaget europæiske patenter de øvrige mere end ni og halvfems procent står altså til at kunne få en belastning hvis vi stemmer ja ved afstemningen det øgede antal patenter kan medføre et tilsvarende øget antal søgsmål mod danske virksomheder og det vil skade små og mellemstore virksomheder der ikke har råd til at ansætte

og følge med i patentudviklingen

softwarepatenter der flittigt godkendes af helt europæiske patentkontorer

it udviklere herhjemme men for alle små

fra murermesteren til revisoren

bruger software ved førstebehandlingen bekymrede sf og de radikale sig om faren for softwarepatenter

håber jeg at de to partier vil tage seriøst

genoverveje om de på baggrund af den store fare der

for softwarepatenter vil opretholde deres opbakning til eu

vil der være tale om endnu et forsøg på at fremme eu integrationsprocessen

vil danske domstole blive sat ud af kraft i patentspørgsmål og den øverste myndighed i patentsager vil flyttes

er enhedslistens budskab altså ganske klart der er ganske enkelt intet at vinde ved et ja

er rigtig rigtig meget at tabe derfor stemmer enhedslisten nej til at underlægge danmark eu patentdomstolen og anbefaler alle danskere at gøre det samme den femogtyvende

den tragiske sygdom

nedbringe omkostningerne

til gavn for danske patienter således at vi kan få produkterne hurtigere ud på markedet til gavn for lige præcis

der måtte lide af noget så frygteligt som kræft

er fortvivlede over barnløshed

vi stemmer nej og at de måske bliver nødt til at flytte ud af danmark

enkelt ikke danske virksomheder

om danmark er med eller ej sidste gang jeg tjekkede var

det nye enhedspatent fem tusind otte hundrede og halvtreds kroner det er altså ikke alverden og slet ikke hvis man er et stort medicinalfirma i danmark men forskellen er at stemmer

skal tage stilling til om et dansk eller et andet multinationalt selskab

en gensekvens som kan gøre det dyrere at behandle kræft og den ret

danske folketing fortsat skal have og derfor stemmer

at skulle prøve at få ret i det omfang deres patent krænkes på de internationale markeder er meget besværligt under de nuværende uensartede juridiske forhold

vil kunne komme langt nemmere til at kunne få ret

ordføreren for enhedslisten faktisk er

at mange mindre erhvervsdrivende naturligvis angler efter at

det vil være et internationalt dommerpanel at det vil være fælles regler at det også vil være fælles lovregler

at man kan bruge danske advokater hvis vi er med blot til herre nikolaj villumsens orientering det bliver dyrere siger herre nikolaj villumsen fem tusind otte hundrede og

jeg kender ikke beløbets præcise størrelse men det er jo blot

at tegne et patent hvad med de udgifter der er forbundet med

en domstol i danmark at vi ikke

eller om vi både skal have et enhedspatent

nikolaj villumsen at selv om vi siger ja og ja tak til et fælles enhedspatent

vil være gældende med det samme i danmark derfor vil andelen af patenter stige det kan føre til en stor stigning

krænkelsessager og bliver man anklaget for at have krænket et af de her mange nye patenter der kommer til at gælde i danmark så kan sagsøger beslutte at den retssag ikke skal føres i danmark men skal føres i det land hvor sagsøger finder det betryggende langt væk fra danmarks grænser det mener jeg er et stort problem og der må man bare sige at det problem er langt større end jeg tror den minimale fordel man vil have er hvis man er en dansk virksomhed som jo lige meget om danmark stemmer ja eller stemmer nej fortsat vil kunne tage et enhedspatent men så bare også skal kunne tage et dansk patent hvis vi stemmer

det er jo i bedste fald noget vås det vi skal stemme om er om danmark skal med i den fælles patentdomstol vi stemmer ikke om hvad der kan patenteres vi stemmer ikke om den europæiske patentkonvention vi stemmer om om vi skal være med i den fælles patentdomstol

vil jo være at man gør det lidt vanskeligere for udenlandske virksomheder at operere

man gør det lidt mere besværligt for dem at afsætte deres produkter fordi de skal tegne et ekstra patent man gør det også lidt mere besværligt for danske virksomheder at

lidt dyrere bekymrer det slet ikke ordføreren at alle danske virksomheder deres organisationer og en samlet fagbevægelse

skal tages patent på så skal man stemme nej hvis man ønsker at en eu særdomstol fremover skal afgøre patentsager så skal man stemme ja og der må vi bare sige

eus patentkontor godkender nogle patenter som ikke bliver godkendt i danmark de godkender patenter på planter på gener på software og det synes jeg ikke

på sædceller de godkender et særligt gen i forhold til kræft det er altså et brud på den konvention og der er situationen jo så bare den

det er en vigtig sag vi skal tage stilling til

jeg har

mig nogle af de argumenter der bliver brugt imod forslaget

og mellemstore virksomheder hvis det er at man indfører et

have det alle steder og det hele kunne blive meget besværligt sagen er følgende eu patentet og

det er fuldstændig frivilligt

nogen der bliver tvunget til noget som helst her man kan også fremover

så det synes jeg alligevel er

eu domstolen der bestemmer over det her det

ikke eu domstolen som er øverste myndighed hvad angår patentdomstolen patentdomstolen

gælder eu lovgivning det kan patentdomstolen også gøre

men det er der ingen som helst forskel på

så hvis man nu ønsker at udtage patent på et eller andet

vil sige at det vil blive sværere at bryde loven

set kun er et udmærket argument

sige jeg tror ikke

et flertal i folketinget og endda

eu politikken man sagde direkte at man var parat til

jeg synes over for de firmaer

gå ud og bruge så mange kræfter og så meget tid på at rende rundt og mistænkeliggøre dansk erhvervsliv

er derude og søger patenter folk som er

skal udsættes for en sådan behandling og mistænkeliggørelse som følge af at

får en folkeafstemning og som følge af at enhedslisten med multinationale selskaber

at dansk erhvervsliv og danmark derude

skal leve af den fremadrettet og det er hvad

ganske enkelt man vil give dansk erhvervsliv de bedst mulige betingelser for at beskytte de ideer som vi jo lever af i danmark som følge af at vi jo har ret høje lønninger blandt andet det er da en indlysende god idé det har ikke været muligt så vidt jeg kan se for nogen af dem som er professionelt imod det her at opstøve en eneste seriøs virksomhed som ville synes at det var en dårlig idé at man tilsluttede sig den her patentdomstol

har været lidt inde på det ja det er jo gefundenes fressen for enhedslisten de er modstandere

chancen for at rende rundt og svine det foretagende til samtidig med at

tidspunkt skal levere en eneste arbejdsplads eller sørge for at dansk erhvervsliv kan

rimelig rystende rimelig ansvarsløst rimelig sørgeligt

er jo også der hvor der igen går en meget meget klar grænse mellem hvem

danske virksomheder har de her europæiske

over ni og halvfems procent af danske virksomheder

være ganske minimal fordi enhver dansk virksomhed alligevel kan tage et enhedspatent selv om vi stemmer nej

patenter på planter er der intet at komme efter er der ingen problemer

her til morgen var ude at besøge

udførligt kunne fortælle om

i europa og om hvor besværligt det er

at det at man får lavet en eu patentdomstol og et

naturlig forlængelse af hvordan det foregår i andre verdensdele

de virksomheder som vitterlig er unikke

de kan noget specielt og skaffer en masse arbejdspladser

den den håndsrækning at de kan få en nemmere hverdag

at man eksempelvis kan se at medicinalfirmaet novartis

et patent på en gensekvens

bekymrer det ikke ministeren at der bliver taget patent på gener som jo ikke er en opfindelse men er en opdagelse af hvordan naturen hele tiden

taktikken og teknikken ovre fra den yderste venstrefløj

mere rigtigt af for man må ikke gøre det

er fornuftigt hvis store danske medicinalfirmaer opfinder et eller andet som gør

varer og at danskerne kan få en stor indtjening og det dermed kan betale sig i forhold til al den forskning

valgkamp

desuden ikke sådan at domstolen netop vil blive en aktivistisk domstol og dermed være normdannende for hvad man kan patentere og ikke patentere for eksempel på it området for eksempel på genområdet i var lidt inde på

herre nikolaj villumsen og ministeren diskuterede det men det vil jo betyde at når domstolen siger okay nu anerkender vi en gensekvens okay nu anerkender vi en række ting på it området som patenterede så skrider

nej det skal vi for resten ikke hjælpe dem med det er en politisk uenighed

for for det er ansvarsløst i forhold til hvordan erhvervslivet fungerer det vil jeg gerne sige

ikke sådan at procedurerne for hvad der er et patent indholdet af hvad

de firmaer der måtte ønske det og kun dem der måtte ønske det får mulighed for at søge

mine skolepenge tilbage

hvis nu et firma kommer med et patent på it området og

godkendt og domstolen godkender det og hvis nu

firma kommer og siger at den her gensekvens vil de gerne

får et patent på det er det så ikke en aktivistisk domstol det fik jeg ikke en pind svar på

er der ikke en forskel på de interesser som en krænker og

situationer jævnfør den tidligere debat det er

patentet altså den lille klike af folk der

som skal beskyttes her og ikke dem som risikerer at få en over nakken af dem der har

skal man ikke tage hensyn til begge slags firmaer for det koster jo arbejdspladser hvis de store multinationale kan knalde de små firmaer

forstår er ret følsom over for bemærkninger

beklage hvis jeg har stødt nogen på manchetterne her jeg regnede med at man kunne tale lige ud af posen

men nu har jeg bare gennem rigtig mange år hørt på den yderste venstrefløjs diverse argumenter for og imod eu og det

og man mistænkeliggør og mistænkeliggør

det jo alvor for de mennesker som er ansat derude er det alvor

gennemføre her befolkningen er jo ikke

de ligesom skal tage stilling til så derfor

en fagforening udtrykker sin bekymring

siger at det vil man gerne stemme for men det skal man så lige have noget andet for et andet sted som i øvrigt

siger nej det er meget meget få folk jeg har mødt nogen steder der har sagt nej hvis man kigger generelt bredt på alle de organisationer som normalt udtaler sig

mine indledende bemærkninger

prosa går ud og siger

at man selvfølgelig godt kan tilslutte sig senere er det ikke noget ministeren synes er værd at overveje

vil forresten ikke gøre det

kan få noget andet et andet sted fordi vi er nogle krejlere

op og siger nu er vi demokratiets

jo enestående mageløst hykleri

man kan tage en principiel diskussion om det med at afgive suverænitet og

jo højesteret der herhjemme afgør

at vi her i landet har lavet et lovgivningsgrundlag

af de folkevalgte og som i praksis betyder at vi

patentmyndighed en tiendedel en tiendedel af de europæiske patenter har vi godkendt

tage initiativ til det her

alle de mennesker som er opfindere alle

det er vigtigt for os at kunne beskytte vores ideer

derfor det er et stykke praktisk redskab til

dem der tager patenter i udlandet og som så åbenbart oplever det

patent i danmark og heldigvis for det i mange situationer ville jeg tro men men problemet er jo at

ikke har den samme adgang til at tage patenter i danmark

jo navnlig de store virksomheder som herre som tager patenter

at beskytte deres gode ideer

til fordel for de små lande det er til fordel for de små firmaer

dem har set sig gale på alle de store virksomheder

regionallodsningerne hvor man går til og fra dansk havn

gennemsejlingslodsningerne og

situationer hvor skibene ikke lægger til i dansk havn her har det statsejede

monopol på udførelse af lodsningerne det forslag regeringen har fremsat

monopolet nu skal der laves en indfasningsperiode

hundrede private lodsninger ud af det antal der i dag gennemføres fra to tusind og tyve

liberaliseres markedet fuldt ud øget konkurrence vil betyde lavere priser og det hilser venstre velkommen men selvfølgelig ikke for enhver pris

sikkerheden for personer på skibe

sejladssikkerheden i de danske farvande sikkerheden for skibe og miljø skal simpelt hen fortsat være i orden venstre bemærker at kvalifikationskravene til udstedelse af lodscertifikater fortsat gælder i henhold til lovforslaget reglerne for tilbagekaldelse heraf sletning af lodserier fra registeret skærpes ligesom der udfærdiges bestemmelser om tilbagekaldelse af tilladelser til gennemsejlingslodsninger hvis indehaveren groft eller gentagne gange overtræder vilkårene det er vigtigt at

regler håndhæves og venstre vil under udvalgsarbejdet have fokus herpå for så vidt angår regionallodsningerne til og fra danske havne har

disse som bekendt været liberaliseret siden to tusind og seks

fra atten til fire og tyve timer i de små havne indføres der populært sagt en åbningstid

tolv sammenhængende timer uden at det dog af forslaget nærmere fremgår hvad det egentlig er for en periode vi taler om så vidt jeg har forstået vil åbningstiden

danpilot har og som medfører at danpilot skal være til rådighed også i

i venstre vil vi gerne under udvalgsbehandlingen have nærmere oplysninger om hvad

hvor mange anløb taler vi om i småhavnene hvor mange af dem benytter lods inden for og uden for åbningstiden hvad er åbningstiden

være altså kort sagt hvad bliver konsekvenserne for de små havne vigtigt er det at der fortsat vil være lodsmulighed overalt i danmark og det bemærkes at danpilot fortsat har forsyningspligt vedrørende lodsning overalt året rundt og døgnet rundt forsyningspligten indebærer at der naturligvis er et stort økonomisk underskud på visse regionallodsninger derfor er der fastsat et forsyningsbidrag der skal betales ved alle lodsninger og

størrelsen af det bidrag der skal betales i forbindelse med en lodsning synes heller ikke umiddelbart at fremgå af materialet så også det

venstre støtter forslaget om liberalisering af gennemsejlingslodsningerne men med en klar understregning af at liberaliseringen ikke må gå ud over sikkerheden for personer skibe og miljø hvis der udvikles en konkurrence på sikkerhed skal der skrides ind fra søfartsstyrelsens side uden

herudover er vi pt særdeles forbeholdne over for

som minimum må vi da i hvert fald have fuldstændig klarhed over konsekvenserne herunder

en besvarelse af de spørgsmål som jeg nævnte lige før og som jeg ikke skal

når vi har det vil vi tage endelig stilling til denne del

henviser til at det er sejladssikkerheden og miljøet og

prisen for regionallodsningerne

bemærkningerne og materiale vi har fået i forbindelse med

regionallodsningerne altså lodsningerne til og fra havn bekymrer det overhovedet ikke

at det kan blive ganske voldsomt for den enkelte havn

tale om godstransport til og fra danmark hvad der trods alt ikke er når vi snakker

altså konsekvenserne for de små havne så jeg ligger slet ikke fjernt fra

hyllested og det var også derfor jeg netop ikke for nærværende ville tage endelig stilling til

der rent faktisk fungerer

til at subsidiere havnelodsningerne priserne på gennemsejling er absolut konkurrencedygtige hvis vi skal snakke i det sprog de ligger i midten af det europæiske felt

hvorfor skal vi operere med et scenarie hvor vi skal give statstilskud

men desværre er situationen på det hjemlige lodsmarked ikke helt så imponerende vi har haft et monopolmarked som har skabt høje priser på lodsning og ineffektivitet derfor har vi i socialdemokratiet ønsket at modernisere

det er ikke nogen ny idé at skabe konkurrence på lodsområdet i to tusind og seks blev der indført konkurrence på regionallodsninger og nu vil vi også skabe konkurrence for gennemsejlingslodsningerne sidste år lavede erhvervs og vækstministeriet en analyse af hvordan der kan skabes øget konkurrence på

lodsmarked nu har vi så haft en høringsrunde og

sige at det har været en lang proces at nå hertil hvor vi kan gøre op med ineffektivitet og monopol samtidig med at vi sikrer sejlads og miljøsikkerheden det vil vi blandt andet gøre ved at ophæve danpilots monopol på gennemsejlingslodsningerne og gradvis indføre mere konkurrence fra to tusind og seksten for det vil åbne for en tilpasning af kundetilpassede lodsningsydelser

selvstændig offentlig virksomhed men er stadig tynget af en forpligtelse til regionallodsninger alle døgnets fire og tyve timer alle årets tre hundrede og fem og tres dage hvis danpilot skal kunne konkurrere på markedsvilkår bliver vi nødt til at give dem friere tøjler derfor har vi foreslået en indskrænkning af forsyningspligten på regionallodsninger der samtidig tager hensyn til de mindre havnes behov fordi vurderingen sker ud fra hvor stor en fragtgodsmængde der håndteres på havnen

jeg meget glad for for selv om det er vigtigt at modernisere lodsmarkedet er det vigtigt at vi støtter

de mindre havne som er en vigtig del af infrastrukturen til danmarks tyndt befolkede områder

om det vil skade sejladssikkerheden jeg synes det er godt og vigtigt at vi har en diskussion om sikkerheden men jeg mener der har været en tendens til at male en vis herre

fra to tusind og seks og frem til nu ikke ført til nogen katastrofer eller forringet

det erklærede mål med moderniseringen er jo netop at fastholde det høje danske niveau for sejlads og miljøsikkerhed derfor styrker vi det statslige tilsyn på lodsområdet og samtidig skærper vi sanktionsmulighederne mod de firmaer eller lodser som bryder reglerne overordnet set tror jeg også at den øgede konkurrence vil føre til øget sikkerhed for lavere priser og muligheden for mere specialiserede lodsydelser vil gøre det mere attraktivt for skibene at tage en lods ombord ved de gennemsejlinger af danske farvande hvor der ikke er lodspligt jeg mener heller ikke er nogen grund til at bekymre sig over at moderniseringen vil skabe social dumping på lodsområdet for der pilles jo ikke ved de skrappe krav vi stiller til lodsernes kvalifikationsniveau også fremover er det et lovkrav at lodser der arbejder i dansk søområde skal have såvel en teoretisk som en praktisk uddannelse inden for lodsning have særligt lokalkendskab indsigt og erfaring i det

og have bestået en egnethedsprøve så dommedagsprofetierne om

uden de rette kvalifikationer og det nødvendige lokalkendskab har simpelt hen ikke noget på sig lad mig i samme åndedrag bemærke at der heller ikke i forhold til lodsernes lønninger har udspillet sig en katastrofe siden der i to tusind og seks blev indført konkurrence på regionallodsninger tværtimod kunne man læse i erhvervs

analyse af lodsernes lønninger at de i gennemsnit

million kroner om året

sådan set også en slags penge

danmark et mere moderne lodsmarked det et lodsmarked der åbner for mere konkurrence lavere priser og mere fleksibilitet

fastholder vi ikke bare det høje sikkerhedsniveau om bord på skibene og i forhold til miljøet vi styrker det også og på den baggrund støtter

ændre på noget pille ved noget om jeg så må sige reparere på noget som faktisk

gør det ikke når man har en ordning der i forvejen fungerer er det så ikke bare sådan en almindelig tilbedelse af konkurrencesamfundet at vi skal have noget

når ordføreren siger at det her

liberalisering konkurrenceudsættelse fører til konkurrence på løn og arbejdsvilkår

jeg synes man har et meget meget stort ansvar som lods

så mest storebælt

i orden at de tjener rigtig godt de har også uddannet sig igennem lang tid

det der skal konkurreres på så er der nogen der skal ned i løn eller i hvert fald sættes i stå i lønudvikling

det fungerer jo i den hverdag vi har men der er mulighed for at man kan effektivisere det her område

virksomheder ind og

tilbyder lodsning

sige mere fleksibel i forhold til de kunder

faktisk også ske den gode udvikling at skibe der i dag

vil gøre det i fremtiden eller at skibe der i dag tager lods om bord på noget af strækningen gennem dansk farvand for eksempel fra gedser til grenaa hvor de så sender lodsen

af når de er kommet op forbi læsø

den her regering med støtte fra enhedslisten som jo altid

de lave priser vi synes jo også det er meget velkomment

kan spares nogle penge men at gå på kompromis med at

miljøet synes vi ikke er den rigtige vej at gå som vi ser det i dansk

det skib der skal lodses igennem

de to ting er vidt forskellige

synes jeg også at man skal se på det der står i lovforslaget med at

lodscertifikat taget fra sig

har gjort det gentagne gange det vil altså sige at hvis man sejler et skib på grund skal vi til at diskutere

var det forsætligt var han fuld eller hvad skete

jo set andre gange at der har stået nogle

at høre nogle klare eksempler på

de egentlig har fået besked på selvfølgelig ikke

at sejle i danske eller internationale farvande

sige at regeringen lægger op til at de her uheld skal ske mange gange inden

taler om her og derfor skal der også være styr på de folk

som vi ser det det vi også

er hvis man lukker op for at nogle af de lodscertifikater som

kan udstedes er til nogle der bare har læst nogle papirer og ikke har den praktiske erfaring

effektivisere på det her område uden at man egentlig skeler til

hviletid ikke er blevet overholdt og der er vi bare nødt til at sige at der skal være nogle klare spilleregler for

det næste skib og hvordan man vil sikre

lodsen har overholdt den hviletid der er i en lastbil ved vi jo alle sammen at der

som man stempler ind på

tage den næste opgave lynhurtigt uden at tage hviletiden og dermed have sikkerheden i orden det vi også

tjene lidt flere penge og kan gøre det billigere men regningen bliver sendt videre så vi mener at det her kan medføre et tab af arbejdspladser

gennemregner alle de her ting på en ordentlig og en sober måde

udvalgsarbejdet på en konstruktiv måde

skal besvares inden vi kan tage endelig stilling til det her vi vil

naturen og med arbejdspladserne

at vi ligesom får hundrede procent styr på at de har kendskabet her

være når det går galt er

synes jeg at der er plads til at vi alle sammen kigger på det og jeg håber da også at enhedslisten vil

godt være at vi ender med ikke at kunne støtte forslaget

at prisen for havnelodsningerne eller regionallodsningerne vil stige i hvert fald dem

bliver dyrere i nogle af de områder hvor

så der er masser af bekymringer

også har haft fokus på at sikre det høje niveau for sejladssikkerhed og for miljøbeskyttelse og derfor glæder vi os også over at man skærper en række krav

de private lodsfirmaer overholder de

men der er stadig væk en fare for også ifølge beregningerne at prisen på havnelodsning vil stige og det er jo altså på godstransport

for en dels vedkommende er i konkurrence med lastbiltransporten

trods alt er en langt mere miljøvenlig transportform

en meget meget utilsigtet virkning man kan få ud af det

gerne høre hvordan den radikale ordfører

at det det giver plads

og skulle det vise sig at det her bliver utilsigtet dyrt på andre områder har vi jo muligheden for at lave tingene om og derfor synes jeg ikke som enhedslisten altid gør at man skal sætte sig på begge sine hænder af bekymring for at verden kunne forandre sig og sige nej

vanskelig passage og det er

danmark i mange år har kæmpet for at få så mange skibe som muligt

med med lodser om bord og

også internationalt arbejdet meget stærkt for at

en reel lodspligt

risikoen for olieudslip

så vi risikerer jo altså faktisk en hel del det får mig til

liberalisere gennemsejlingslodsning

og

jo ikke fordi jeg ikke mener at man overalt skal kigge på

kunne det gøres mere effektivt

det synes jeg til gengæld der er taget ret meget hånd

der er taget hånd om i den forstand at vi

har lavet en konstruktion som man ikke behøver at konkurrenceudsætte på den her måde for at sikre en større effektivitet det findes der

så videre så jeg vil som udgangspunkt sige at det her

og jeg er lidt nervøs for om vi gør det rigtige

lyst til at løbe en risiko på det her felt men jeg har lyst til at arbejde videre med en model som jeg synes er blevet klog

som det nu står jeg indrømmer

kan se at det er en lidt langsom indfasning af

der foretages her men min min melding er

og jeg vil faktisk gerne appellere til

få effektiviseringen til fortsat at køre i stedet for at tage det skridt

diskussionen om at vi skal væk fra

der krydssubsidiering det er vel aldrig smukt at have krydssubsidiering sådan rent teknisk og så videre det er jo ikke den helt rene linje men det er den næste model som nu foreslås jo heller ikke hvis vi skal være ærlige

forsyningsafgift eller hvad man skal

løse et problem et andet sted

ret godt vi har nogle lodser som vi kan stole på

som som vi er trygge ved og jeg vil være utryg ved at gå det skridt der ligger i

skærpe tilsynet og at dykkerulykker undersøges af den maritime havarikommission og jeg vil i virkeligheden også gerne under udvalgsarbejdet kigge på et skærpet strafniveau

miljøsager så jeg vil gerne gå ind i i udvalgsarbejdet med de

her indgangsvinkler men egentlig appellere til

vi kunne få en diskussion om om det er klogt at lave den her konkurrenceudsættelse

lave en bedre løsning hvor vi både får effektivitet

ordføreren siger at krydssubsidiering som det ser ud i dag ikke ser pænt ud

enig men men den ordning man har i dag med krydssubsidiering fungerer jo trods alt den fungerer faktisk upåklageligt

som er for høje

de ligger som jeg sagde tidligere midt i det europæiske felt de er lavere end hos vores umiddelbare naboer

er bedre skal man jo tænke sig godt om og der vil

lave en række andre ting i forhold til

fremmet det det jeg vil gå efter i udvalgsarbejdet

at prøve at overbevise også andre om at det måske

en fuldstændig liberalisering af lodsområdet for hvorfor skulle man ellers omdanne det statslige lodsvæsen til en virksomhed der skulle kunne klare sig på markedsvilkår men jeg må indrømme at selv ikke enhedslisten og jeg havde forestillet os at det ville gå så stærkt og at vi allerede her en år efter og kun fem måneder efter

blevet stiftet som et sov ville ville stå med et lovforslag der frem til to tusind og tyve skal liberalisere området fuldstændig

forventning om at erfaringerne fra lodsvæsenets omdannelse til

sammen med erfaringerne fra liberaliseringen af regionallodsningerne fra to tusind og seks kunne have indgået i en samlet analyse af lodsområdet inden man farer til at liberalisere det virker hovedløst og uunderbygget og det fremgår jo også af en del af høringssvarene derfor virker lovforslaget også som en liberalisering for liberaliseringens egen skyld det her er igen igen konkurrencesamfundet der stikker sit grimme fjæs frem og det er mest egnet til på trods af hvad man siger at forringe arbejdsvilkårene og skabe lønpres på de ansatte i det her tilfælde at forringe sejladssikkerheden

også med vores kystnære miljø og det følsomme havmiljø i vores farvande hvorfor egentlig hvorfor eksperimentere eller for den sags skyld reparere på noget som ikke er i stykker

eneste argument der fremføres som jeg har kunnet se det er prisen på gennemsejlingslodsning

forventes at animere flere skibe til at tage lods ombord og dermed højne sejladssikkerheden andre høringssvar peger på

lodser på men hør nu her priserne på gennemsejling af dansk farvand placerer sig i midten af det europæiske felt stort set alle vores

ligger højere end danmark nogle endda betragteligt højere og når seks og halvfems

procent af samtlige skibe og for tankskibenes vedkommende faktisk hundrede procent som er omfattet af imo anbefalingerne om at tage lods ombord rent faktisk følger anbefalingerne på trods af at der ikke er tale om lodspligt

noget der tyder på at det ikke er de nuværende priser det er galt med læg dertil at prisen på havnelodsningerne kan forventes at stige med måske helt op til en og tres

det der subsidieres for for nogles vedkommende og her er der tale om godstransport til og fra danmark

man er i konkurrence med ikke mindst landtransporten der er ingen tvivl om at

om liberalisering af lodsvæsenet først og fremmest er

af hensyn til rederierne og deres bundlinjer danmarks måske verdens men i hvert fald danmarks i særklasse mest forkælede erhverv

på grund af tonnageskat og dis aflønninger

jo meget bemærkelsesværdigt at danmarks rederiforening det

alle sammen liberaliseringen yderligere i forhold til det udkast til lovforslag som først blev sendt ud det handler om antallet af lodsninger som man allerede det første år fordobler fra tre hundrede til seks hundrede og ender med en firdobling i to tusind og nitten det handler om

til storebælt som ophæves så der også bliver gennemsejling af øresund og det handler om tilladelserne til

til fire år frem mod to tusind og tyve mage til lydhørhed over for én bestemt part i et erhverv skal man lede længe efter og den gør sig da heller ikke gældende for indvendingerne fra de faglige organisationer som danske

søfartens ledere eller fra statens eget selskab

og ved hvor tingene halter apropos halter har ministeren så bemærket at det private selskab

service som står på spring til at byde på gennemsejlingslodsningen

være fordi der ikke er noget at indberette som selskabet selv påstår men det kan jo også være fordi der opstår en såkaldt uhensigtsmæssig relation mellem et rederi og det lodseri der gerne ser rederiet som kunde igen

så kan man jo klistre lovforslaget til med skærpelse af tilsyn med lodserne og lodserierne og indberetningspligt og så videre

er det lodsen på broen der observerer og konstaterer hvis noget er galt og han vil være under pres fra rederiet og sit eget lodseri hvis han ved at rederiet da bare kan skifte lodseri

i har lagt en håbløs kurs med jeres efterhånden religiøse tilbedelse af de frie markedskræfter

af kompas eller søkort og i har i hvert fald ingen lods på broen

forlængelse af den liberalisering af regionallodsninger som blev gennemført i to tusind og seks lovforslagets formål er at øge konkurrencen og dermed at opnå lavere priser på gennemsejlingslodsninger som sagt

meget positive over for det her lovforslag og vi har også tænkt os at stemme ja

vi har et par enkelte spørgsmål som vi vil tage

konkurrenceudsættes her

et område som fungerer og som betyder at

hvorfor skal man med djævelens vold og magt måske ud fra et ideologisk synspunkt ændre på ting

ellers har jeg den indstilling at områder hvor der er

set også at det her lovforslag er udtryk for

den store efterspørgsel jeg tænker

med den ordning vi har i dag

imos anbefalinger om at tage lods om bord hundrede procent

at det trods alt fungerer under den nuværende ordning og at der i virkeligheden ikke er et marked for det

har har mulighed for at køre med billige priser på gennemsejling

så er det kun godt for os alle sammen vi er helt enige i

sker der skader på miljøet så kan det gå ud over konkrete individer i vores samfund og de skal beskyttes men der er et marked for det her

en vækst som man ikke oplever

kan gøre for at udvikle det blå danmark mere

kan gøre for at skaffe endnu flere arbejdspladser og endnu bedre rammevilkår og der er regeringens forslag et skridt i den rigtige retning vi har

alt andet lige siger enhver sund logik

for sejlads i danske farvande at sikkerheden er i top at der bliver stillet nogle skrappe miljøkrav

mennesker som skal føre skibene ordentligt igennem vores farvande

eksplicitte krav til lodserne der er også de samme miljøkrav

en lille form for bekymring vi er dog endt på at at vi støtter

nogle af de lokale havne i forhold til deres omkostningsniveau hvad betyder det i hele taget i forhold til

de sikkerhedsmæssige foranstaltninger der er

det altså et spørgsmål om at når man laver en sådan trappemodel som regeringen lægger op til her

vi er betrygget af de bemærkninger der er i forslaget om

men vi kan også se at det notat der blev udarbejdet i

femten og tyve procent og det vil alt andet lige jo betyde bedre konkurrencevilkår og bedre mulighed for at styrke også det blå danmark så det

danpilots forretningsområde er det fair konkurrence man har samtidig bestemmelser i lodsloven om at at lodserne i danpilot skal uddanne andre lodser det vil sige også fra andre firmaer

fordi der foregår noget krydssubsidiering men da de kan præstere et stort overskud

må de jo også være godt rustet til at tage konkurrencen op hvis der skulle komme nogle andre ind og byde sig til der er jo

bekymret for at andre udlændinge vil komme ind men det vil da kun være godt for alle hvis vi fik noget mere konkurrence her jeg vil da klappe

skal være åbenhed og transparens og en form for fair konkurrence så man kan få bedre kvalitet og

så er de penge der jo ikke længere så indfører man et

pludselig en eller anden bureaukratisk ordning frem for at have noget som bare foregår via et regnskab og da det jo ikke i

fordi man tjener nogle penge på noget gennemsejlads

haft nogle bekymringer om den regionale indsats

ved førstebehandlingen også eventuelle spørgsmål

komme til i forbindelse med udvalgsarbejdet skal selvfølgelig svares på

at komme ind på et par enkelte delområder

spørgsmål hvorfor overhovedet foretage den her lovgivning jeg tror

det skal til for målet er

der er endnu flere af de

skibe der sejler igennem de danske farvande som tager

vil medføre at flere vil gøre det så

vi har i forhold til det det andet er at

er bekymringen omkring sikkerhed miljøspørgsmål

så meget højde for det i forbindelse med lovforslaget her

at der ikke skulle være nogen bekymringer tilbage det er ikke sådan at enhver kan komme ind fra siden

danske farvande det kræver nogle meget nøje afstemte kvalifikationer

forskellige krav der stilles i forbindelse med det at man har et certifikat til lodsning i de danske

mener faktisk at vi med forslaget også tager højde for en eventuel kritik der kunne være heraf og giver mulighed for øget sikkerhed

de danske farvande

grund for det men men måske også

der var nogle problemer i forbindelse med økonomien

det er opsigtsvækkende uanset hvad

der er blevet listet op i forbindelse med den rapport som

hensigtsmæssigt så derfor er det sundt at få

konkurrence ind på det område fordi det også er med til at

det ville da være alle tiders

at fremme det første formål jeg sagde nemlig at vi har sikkerhed i forhold til de danske farvande og at vi ønsker at flest muligt tager lodser om bord

et selvstændigt formål jeg tror nok at

har marginal betydning da priserne på gennemsejling i danmark

antydede tidligere i debatten at

på lodsernes lønninger man synes åbenbart hos regeringen og hos ministeren at det er forfærdeligt at folk med så stort et ansvar som det er at føre en en olietanker igennem storebælt under storebæltsbroen uden påsejling

tjener over en million kroner om året

går vel efter ansvar hvor meget er det ministeren har i løn

vil være godt for dem altså hvis nu mængden af skibe som rent faktisk

vi skulle komme i den nærhed

blive billigere for forbrugerne kunne man

al den stund at

som det nu engang koster at transportere de varer man skal have igennem

udmærket tænker jeg at løndannelsen er noget der foregår ude på arbejdsmarkedet

tænker også det er udmærket

er vel en rimelig antagelse at

trods alt kun har marginal betydning når priserne ikke i

på i min ordførertale bekymrer det slet ikke ministeren og regeringen at og jeg citerer

bekymring for konsekvenserne er så tungtvejende

at vi ikke mener at kunne stå inde for de konklusioner lovforslaget er baseret på og vi finder at lovforslaget vil kunne have væsentlige negative konsekvenser for lodsydelsen og dermed sejladssikkerheden og

det er det vi prøver at fremme at endnu flere skal gøre og der mener vi at der er en sammenhæng

sværere opgave ved at de

jeg deler ikke nogen konklusioner i retning af at det vil gå ud over nogen helst former for sikkerhed eller miljø i den forbindelse men jeg anerkender at det bliver en sværere opgave men vi har sat en dygtig bestyrelse ind til at løfte opgaverne og

at hvis vi nu forestiller os at en liberalisering betyder

synes ikke det er noget mål i sig selv

det ville da alt andet lige bidrage til at øge ligheden hvis lønningerne blev spredt ud på flere mennesker er det ikke korrekt og vil det ikke være godt for

huspriserne falder og alt muligt andet jeg tænker at

man kan jo tænke sig mange spændende ideer til hvordan man kan forfølge lighed jeg synes man

områdes vedkommende konstatere at der er nogle steder

vi ikke går på kompromis og det er selvfølgelig med sikkerheden og miljøet og alt

vi forhåbentlig får en udmærket

mærkningsordning er god det har vi selv foreslået i vores udspil fra marts to tusind og tretten om bedre bredbånd og mobildækning i

ideen om at danmark skal gå enegang med en national mærkningsordning er imidlertid ikke god vi arbejder i stedet for en mærkningsordning på eu plan baseret på oplysninger fra mobilproducenterne

henviser i sit beslutningsforslag til undersøgelsen af mobiltelefoners antennekvalitet som regeringen iværksatte i forbindelse med udspillet om bedre bredbånd og mobildækning i danmark og anfører at der er tale

til forbrugerne som allerede er indsamlet i undersøgelsen indgik målinger af kvaliteten af antenner på to og tyve mobiltelefoner hertil kommer målinger af

mobiltelefoner fra to tusind og tolv alle oplysningerne er offentligt tilgængelige på erhvervsstyrelsens hjemmeside der er flere grunde til at det er en dårlig idé at gå videre ad det spor for det første vedrører de eksisterende en og tredive målinger kun et udsnit af de mindst to hundrede og halvtreds telefoner der findes på markedet og der kommer løbende nye telefoner til alene i april måned er der lanceret cirka ti nye modeller fra de populæreste producenter en mærkningsordning baseret på de eksisterende målinger vil altså langtfra dække alle telefoner på markedet for det andet omfatter målingerne kun telefonernes taletjenester men ikke deres evne til at modtage data og for det tredje vil en mærkningsordning der omfatter alle telefoner på det danske marked være en bekostelig opgave udgifterne til de en og tredive målinger

komplette målinger af de to hundrede og halvtreds mest populære telefoner på markedet må umiddelbart forventes at koste

løbende udgifter til målinger af de nye telefoner der løbende lanceres i danmark efter regeringens opfattelse skal en mærkningsordning baseres på krav om oplysninger fra producenten hermed får vi dækket alle telefoner på markedet og skaber derfor reel gennemsigtighed for forbrugeren men det skal være et eu krav til producenterne og ikke et dansk særkrav hvilket også fremgår af vores udspil fra to tusind og tretten et dansk særkrav baseret på oplysninger fra producenten vil have en

regeringen er derfor indstillet på at finde en løsning på eu plan regeringen deler

hensigt om en mærkningsordning fordi den kan skabe øget gennemsigtighed for forbrugeren til at vælge den mobiltelefon der giver så god en dækning som muligt

eneste effektive middel er en løsning på eu plan regeringen har siden to tusind og tretten arbejdet for en sådan løsning og vi vil fortsætte bestræbelserne på eu niveau

national

på

undersøgelser har jo vist at den enkelte mobiltelefons antennekvalitet har enormt stor betydning og at man på

samme sted med præcis den samme udbyder kan opnå ganske fornuftig dækning med en type mobiltelefon

nærmest ingen eller måske endda slet ikke nogen dækning med en anden type mobiltelefon så det er vigtigt at der kommer et helt andet fokus på telefonernes rolle i forhold til den dækning vi vi oplever

som brugere i danmark

behovet for at have fokus på det det er et vigtigt område

og vi kan se som ministeren også sagde at erhvervsstyrelsen har taget initiativ til undersøgelser

som viser at der er en kæmpe forskel på de enkelte telefoners antennekvalitet og dermed hvor godt de dækker men derfra og

vi så kan støtte dansk folkeparti er der alligevel for langt

det kan være problematisk på flere områder det kan betyde at der er nogle selskaber der siger ok skal vi til at

i forhold til mange mobilproducenters marked og risikoen kunne jo være at der så er nogle der simpelt hen siger jamen så vælger vi

det kunne jo også betyde at konkurrencen på markedet ville blive forringet så jeg er enig i det svar som ministeren gav i forhold til at eu vinklen er den rigtige det

har jeg også selv ved ved tidligere

man som forbruger har flest mulige

noget det er klart at hvis man som producent står med dårlige resultater på et felt som forbrugerne skal have oplysning om når de foretager købet

hvis der var

var der nok nogle mobiltelefoner der ville have et lidt dårligere salg end vi ser i dag og jeg synes jo at det er vigtigt at forbrugerne skal træffe deres beslutninger på så oplyst et grundlag som muligt men derfor skal vi stadig væk gribe det an på den rette måde og det her er set med venstres øjne et helt oplagt område hvor vi løser opgaverne

derfor kan vi ikke støtte dansk folkepartis beslutningsforslag men vi hilser bestemt velkommen at der er et fokus på området

gerne til at sætte pres på

eu systemet således at man som forbruger får de oplysninger der kan have stor betydning

går ud over befolkningen i de tyndt befolkede områder signalproblemerne medfører almindelig irritation i hverdagen og kan få store konsekvenser hvis opkaldet drejer sig om en ulykke eller en alvorlig sundhedsmæssig tilstand derudover

skader det erhvervsudviklingen i yderområderne at de erhvervsdrivende kan have svært ved at komme i kontakt med deres eksterne samarbejdspartnere derfor er det vigtigt at vi fra politisk side tager initiativ til en mærkningsordning det vil give forbrugerne bedre oplysning om mobiltelefonernes antennekvalitet samtidig vil en mærkningsordning lægge pres på mobilproducenterne for at forbedre antennekvaliteten alligevel kan socialdemokraterne ikke støtte dansk folkepartis forslag det skyldes at dansk folkeparti insisterer på at der skal være tale om en national mærkningsordning mobilproducenterne opererer ikke udelukkende på det danske marked tværtimod

spænder deres aktiviteter over en lang række lande og den dårlige antennekvalitet er derfor ikke kun et dansk problem hvis vi skal have mobilproducenterne til at levere en holdbar løsning i forhold til at informere forbrugerne om antennekvaliteten er det helt nødvendigt at vi går sammen med de andre eu lande socialdemokraterne har længe været optaget af at løse problemerne angående mobiltelefonernes antennekvalitet det var vores europaparlamentsmedlem christel schaldemose der for et års tid siden lagde pres på kommissionen for at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for at indføre en fælles mærkningsordning

resulteret i at kommissionen i februar offentliggjorde en rapport

teknisk muligt at indføre en fælles mærkningsordning det næste skridt er at kommissionen fremsætter et lovforslag der kan løse eu landenes fælles problem i forhold til mobiltelefonernes antennekvalitet det virker derfor lidt besynderligt at dansk folkeparti vil have at vi skal lave dobbeltarbejde ikke nok med at dansk folkepartis beslutningsforslag har en dårlig timing så mangler der i den grad anvisninger af hvem der skal have ansvaret for en national mærkningsordning og hvordan ordningen skal finansieres hvis staten skal stå for en national mærkningsordning af mobiltelefoners antennekvalitet

det blive en dyr fornøjelse for skatteyderne for det første vil en national mærkningsordning forudsætte at der afsættes ressourcer til flere arbejdstimer og formentlig større bemanding i erhvervsstyrelsen som skal varetage opgaven for det andet har erhvervs og vækstministeriet oplyst at det har kostet staten firehundrede og femogfirstusind kroner at undersøge en og tredive mobiltelefoners antennekvalitet med tanke om at der kommer cirka ti nye mobiltelefoner på markedet om måneden vil det hurtigt gå hen

det vil derfor være billigere og mere effektivt at have en fælles mærkningsordning i eu da vi kan dele sekretariatsomkostninger og erfaringer med de andre eu lande det er muligt at dansk folkeparti er imod eu men hvorfor være modstander af en fælles mærkningsordning der vil kunne være til gavn for de danske

december to tusind og tretten med overskriften s vil svinge pisken over

indkalde alle de danske landechefer for sony

tror ikke de lytter så meget

det har jeg faktisk gjort jeg har også haft et møde men det har været meget meget meget vanskeligt at få det møde sat i sving fordi de

nogen i landet der har med selve produkterne at gøre de har

at lige præcis danmark er så lille et land

uinteressant for selskaberne

have som kunde fordi der ikke er ret mange kunder i danmark og derfor ville vi kunne stå i den situation

borgere som ikke ville kunne få den telefon de gerne ville have fordi de så skulle til udlandet og købe

ikke bliver solgt her fordi vi kræver

som man ikke skal komme med i andre lande det er derfor vi skal gøre det sammen

beskriver deres egne produkter

kan udgiften løbe op i omegnen af femten til tyve million

vækstministeren var inde på for bare de

model hvor vi anbefaler eller vi beder

men vi arbejder som sagt allerede på det her på eu plan det synes jeg er det rigtige og jeg vil gerne takke df for at pege på et område hvor det giver god mening at vi samarbejder på tværs af grænserne så samlet set må vi

vi synes intentionen er god men det skal foregå

vi også skal kigge på mobiltelefonerne for at være sikre på at folk i hele landet er dækket

sørge for at der er effektiv mobildækning til enhver borger

vi enige i at vi skal have sådan en mærkningsordning vi er også enige i det som ministeren

sige at selve markedet for mobiltelefoner er af en sådan karakter at skal

giver det faktisk kun mening at gøre det på

få præciseret at et enigt folketing bakker de initiativer

er i gang på eu plan op ved en

spørgsmålet om oplysninger om antennekvaliteten på en mobiltelefon

en form for statslig mærkningsordning hvor

erhvervsstyrelsen eller en anden myndighed står for

vurdere kvaliteten måle den og bruge penge på

eller hvorvidt det skal formuleres som et krav til de producenter

er muligt det er mig der ikke læser så godt men jeg synes faktisk det er uklart

lægger op til det kunne jeg godt tænke mig at ordføreren kom lidt ind på jeg vil gerne sige for vores vedkommende at vi synes det er meget væsentligt at det er et krav til virksomhederne

staten skal betale jeg synes det er fuldstændig rimeligt at vi formulerer det som et krav til producenten om at oplyse

sælger på det danske marked det i det hele taget

på banen vi synes det er udmærket at lave en europæisk mærkning jeg

gå foran fra dansk side hvis

man formulerer det som et krav til virksomhederne jeg kan forstå at

hvis jeg skal være helt ærlig

være at det er det der vil være tilfældet jeg synes at den væsentligste problemstilling handler om

interessant at høre men umiddelbart

at det er den væsentligste svaghed med forslaget at det fremstår så uklart så umiddelbart vil vores indstilling være

stemme nej til det her og så prøve at arbejde videre

og antennekvaliteten er selvfølgelig en af de ting en

jeg jeg er forholdsvis tryg ved at det her

noget som kan klares helt uden nogen form for regulering både fra den danske stats side og fra eus side jeg tror det i længden er en rigtig rigtig dårlig forretning at sælge mobiltelefoner som ikke kan bruges til mobiltelefoni

også ret sikker på at kvaliteten vil blive forbedret helt af

hvor antennekvaliteten er god og derfor vil der være et marked for det derfor ser

det her som et forslag som er unødvendigt både på nationalt plan

området her vi bruger politisk mange kræfter på at diskutere

for udkantsområder og alle mulige andre ting og så viser det sig at nogle basale ting i selve apparaturet i telefonen selv

komme ud med sit budskab om styrken og kvaliteten er i orden

man fra dansk side kan gå enegang på det her område det betyder store omkostninger også for privatpersoner der køber

for det bliver ført over på privatpersonerne så jo flere fælles eu regler på det område som overhovedet muligt

det betyder at der bliver større valgmuligheder og jo mere oplysning der er jo bedre for forbrugerne så cadeau til

for at bringe emnet op på dagsordenen men vi kan ikke fra konservativ side støtte forslaget fordi vi ikke mener at det er den rigtige løsning

national ordning eller en eu mærkningsordning som jeg nævnte i nogle af mine korte bemærkninger kan vi

være med på en eu mærkningsordning men vi frygter jo som sagt at

lang tid inden man kan blive enige om det også fordi eu

flertal i folketinget er enige

at der er tvivl om at it infrastruktur er utrolig vigtigt i danmark og der er mobildækning jo også utrolig afgørende både for vores erhvervsliv men

grad for vores private måde at leve på

for at have social kontakt med venner og familie men også hvis man står et sted og uheldet skulle være ude og brug for at ringe

telefonen bare har så dårlig antennekvalitet at man ikke kan få kontakt med beredskabet

mobiltelefonernes antennekvalitet som har en kæmpe betydning for hvordan man oplever signalet rundtomkring i landet der synes vi jo i

det er utrolig vigtigt at forbrugerne får mulighed

er